og sundhedsministeren lovforslag nummer hundrede og otte og halvfems og hundrede og ni og halvfems socialministeren lovforslag nummer to hundrede justitsministeren lovforslag nummer

to hundrede og to økonomi og erhvervsministeren lovforslag nummer

får ordet er fru louise schack elholm som ordfører for venstre

en stor værdi i et varieret udbud af opgaveudførelsen på det sociale område der kan bidrage til at udvide paletten af forskellige tilbud målgruppen på socialområdet er meget bred og består af en gruppe borgere der har vidt forskellige behov og forudsætninger derfor skal vi også sikre at der er mange forskellige

chancen for at tilbuddet passer til den enkeltes behov

byde ind som leverandør på det sociale område en analyse foretaget af udbudsrådet viser også at indikatorerne for konkurrenceudsættelse er lavere på sundheds og socialområdet end på andre forretningsområder flere private aktører og erhvervsorganisationer har givet udtryk for at de ser § tre og fyrre stykke en som en barriere for at byde ind med tilbud om leverance på det sociale område vi har et ansvar for at gøre

at skabe de bedste rammer for private aktører således at incitamentet til at bevæge sig ind på det sociale område øges med dette lovforslag ønsker vi derfor

stykke en i retssikkerhedsloven formålet med ophævelsen af § tre og fyrre stykke en er at

leverandører reglen har nemlig været meget bredt meget bredt formuleret og har derfor været genstand for fortolkningstvivl ved helt at fjerne denne regel ønsker vi at fjerne denne tvivl det er vigtigt at slå fast at en kommune eller en region der indgår længerevarende driftsaftaler på forretningsmæssige vilkår stadig vil kunne indgå eventuelle fornødne aftaler om stillingtagen til utilsigtet formueophobning

at lovforslaget ikke ændrer reglerne om godkendelse og tilsyn venstre ser en stor værdi i at skabe et

i salen så jeg vil rose medlemmerne for den ro der er i salen

er jo herligt at opleve herre orla hav som ordfører

af § tre og fyrre stykke en i lov om retssikkerhed

det første punkt

en region betaler for at få udført opgaver efter den sociale lovgivning skal myndigheden tage stilling til hvorledes der skal forholdes med formue som kan opstå i denne forbindelse fra socialdemokratisk side står vi noget undrende over

ministeren har anmeldt at man vil lave en reform af reglerne om godkendelse af og tilsyn for institutioner og så kommer man med et forslag som det her på nuværende tidspunkt

kommunalreformen på det sociale område vi synes det ville have været klogere og mere fornuftigt at vente med at få

klargørende lovforslag

de ting var blevet afklaret dertil kommer at det der i øjeblikket jo er det store samtaleemne i den sociale sektor er hvordan vi

sikrer tilstrækkelig specialisering på området vi synes

en forkert vej at gå altså

fokus væk fra den diskussion over mod at lave mere business på området for det lægger regeringen jo

at trække overskuddet ud af tilbud som jo oprindelig er etableret for at give mennesker med specielle behov et særligt tilbud det synes vi ikke er særlig kønt vi oplever at specialiserede tilbud i øjeblikket må lukke på grund af

så kommer regeringen i stedet for at komme med en indsats på det område for at

vi kan bevare specialiserede institutioner

i mange år på nonprofit basis har sikret tilbud til mennesker der har det svært i vores samfund

vi synes ikke det er det rigtige snit at lægge vi synes faktisk

mere rimeligt at man satte ind på at sikre at den kvalitet som skal være for borgere i klemme blev hjulpet noget bedre på vej end det vi ser vi kan bare gøre opmærksom på at kl’s høringssvar gør opmærksom på

vil skabe endnu større usikkerhed og uklarhed på området det synes vi ikke der er behov for det der er behov for

samfundets indsats for de dårligst stillede for folk der er i klemme de skal være ganske velafgrænsede der må ikke være tvivl om om det drives med henblik på at hjælpe mennesker

det drives med henblik på at skabe et overskud skjult eller ikke skjult så vi er imod

lovforslaget går ud på men vi ser altså ikke de samme problemstillinger som socialdemokraterne ser jeg synes det er at gøre

lovlig meget ud af et forholdsvis lille lovforslag så vi betragter det her som en

lille ændring og en fornuftig ændring som vil gøre op med noget usikkerhed der har været på

andet nyt og revolutionerende kommer frem

støtter det her lille lovforslag som skaber klarhed på et område hvor der har været uklarhed og

giver mulighed for at nye private kan komme ind på området hvor de

lille forslag på et område som faktisk har brug for

det her socialområde alvorligt at baggrunden for det her lovforslag

at der er en barriere for private udbydere på det sociale område fordi den her bestemmelse fortolkes

at der ikke kan ske en formueophobning hos de private udbydere der leverer opgaver på det sociale område men høringssvarene peger jo på at det ikke er nødvendigt at ændre loven men at brugen skal præciseres

jo lidt ubegribeligt at det vi nu får er et lille forslag der som det tidligere er nævnt i bedste fald er overflødigt i stedet for et egentligt forslag der forholder sig til udbuddet på det sociale område og mulighederne for at løse opgaverne bedst muligt det er jo ikke så tit at vi ser at man lovgiver for at fjerne en fortolkningstvivl når man kunne fjerne den fortolkningstvivl på andre måder og jeg

tanker om at det ikke nødvendigvis bare er at fjerne en fortolkningstvivl på området

vi jo kigge på hvad der skal til for at give et varieret udbud på det sociale område det gælder både

hvad der inden for den offentlige ramme skulle være af udbud det vi oplever i øjeblikket er jo at der på det specialiserede socialområde

hen mangler tilbud på en række områder

et privat udbud men det vi skal have fokus på er at der er et tilstrækkeligt udbud at de opgaver der skal løses for at borgerne får dækket deres behov

skal have det tilbud så deres behov

så lad os prøve at få en anden indgang til at få løst opgaven det handler jo også om at kigge på kommunalreformen se på om opgavefordelingen har været rigtig i kommunalreformen se på om mulighederne for at lave sociale

tilbud er tilstrækkelige inden for den her ramme

løse den opgave i fællesskab så det bliver bedst muligt i stedet for at nøjes med et lille forslag hvor vi egentlig havde brug for et stort så sf kan ikke støtte forslaget

står vi med i dag forslaget er første trin i arbejdet

at sikre bedre vilkår for private leverandører forslaget lægger op til at vi ophæver § tre og fyrre stykke en idet tiden har vist at der er mange misforståelser knyttet til den her paragraf for hvad skal der ske med en eventuel formue reglerne fortolkes ofte sådan at man som privat leverandør ikke må tjene penge på driften det finder jeg ikke er fair der er behov for en generel gennemgang og revision af de nuværende regler for godkendelse af private tilbud derfor er der også et arbejde på vej om det flere private aktører har igennem årene påpeget flere udfordringer

kommunernes indimellem meget rigide godkendelsespraksis så med det her forslag skabes der nu selvstændig hjemmel til at den enkelte kommune kan indgå aftale med private leverandører på det sociale område der så også får mulighed for at trække et eventuelt overskud ud af driften vi kan fra konservativ side støtte forslaget der vil skabe bedre vilkår for private leverandører

at fjerne de barrierer der har været for at private aktører kan gå ind og tage opgaver for kommuner og regioner på det her område men vi er ligesom vi også kan høre at andre ordførere

at man ikke vil lytte til kommunernes landsforenings meget fornuftige indvendinger

høringssvar for at gøre reglerne mere tydelige

ser det ud som om man man fra regeringens side vil fjerne den paragraf i retssikkerhedsloven som har givet anledning til tvivl

tydeliggøre de her paragraffer med den tilføjelse som

kommunernes landsforening foreslår vi er bekymret for

vil give anledning til yderligere tvivl men som sagt er

formålet med det her lovforslag vi har som sagt lidt svært ved at gennemskue om der ligger noget under som vi ikke helt har forstået men det håber

blive klogere på under udvalgsarbejdet

udtryk for over hvorvidt man faktisk får fjernet noget tvivl ved at fjerne paragraffen men

støtte forslaget

også af rent principielle grunde vi mener ikke

man skal tjene penge på mennesker der har det svært hvad enten det nu er af den ene eller anden grund

man har brug for hjælp fra samfundet det mener vi ikke er noget der skal gøres til en handelsvare det mener vi faktisk er noget som skal

enten af det offentlige eller af selvejende institutioner foreninger med videre det har vi en lang god tradition for i danmark vi har haft et bredt udbud af forskellige både offentlige og selvejende foreningsejede institutioner

hvorimod det vi har set det seneste par år efter strukturreformen hvor man virkelig har åbnet op for at man i stedet gør det til en markedsplads hvor man skal handle og ud at se hvad der er det billigste tilbud og så videre det er det der er det afgørende

at det er blevet langt dyrere end det var tidligere på det specialiserede

sociale område og der er ikke noget der umiddelbart tyder på at det skulle være blevet bedre vi mener altså helt grundlæggende ikke at det er noget man skal tjene penge på

behandlingen af forslaget om bedre vilkår for private leverandører af tilbud efter serviceloven jeg ser frem til

en om overdragelse af

af mange private leverandører som en barriere for at kunne opnå en rationel drift og et rimeligt udbytte de private tilbud har en vigtig funktion på det sociale område som et supplement og

personalesammensætning og hvad angår det socialpædagogiske indhold derfor er det centralt for mig at

særlige styrke derfor synes jeg også det er uheldigt at nogle regler bliver oplevet som en barriere

det her forslag skulle flytte fokus fra

på ingen måde uenig i det ene udelukker jo på ingen måde det andet faktisk har vi lige i går haft det første møde i

nedsat ekspertudvalg der rejser rundt og ser på hvordan kommunerne

dagtilbudsområdet og få samlet de gode erfaringer sammen i forhold til for eksempel ledelse og organisering

los som er sammenslutningen af de her private tilbud til for eksempel udsatte børn og unge

og meget gerne taler om at der bliver indført en form for akkrediteringsmodel så jeg mener sagtens man kan tale om kvalitet og have fokus på kvalitet selv om man går ind og arbejder med at fjerne barrierer hvor § tre og fyrre stykke en er blevet

med den her paragraf så vil jeg lige også sige

meget klart i selve lovforslaget i de bemærkninger der følger i lovforslaget

blandt andet vil godkendelsesbekendtgørelsens bestemmelser om stillingtagen til formueophobning blive ændret så det

man så kan gå ind og arbejde med det her i forhold til aftaler

ikke er indgået på forretningsmæssige vilkår så indtil videre vil

tak for en god debat jeg ser frem til en behandling af forslaget i

lidt interessant at finde ud af om

jeg ministeren om ministerens opfattelse er at man kunne

en ved at fjerne bestemmelsen

bevare regler som egentlig ikke er nødvendige

vi skal til at præcisere efterfølgende

have de samme forhold efterfølgende selv om vi fjerner den her regel så vi har faktisk

andre ting altså om man kan sige at den her regel bliver brugt til andre ting at skabe fortolkningstvivl

ikke på at en kommune eller en region der indgår en længerevarende driftsaftale på ikke forretningsmæssige vilkår stadig væk vil kunne indgå de fornødne aftaler om hvad der skal ske med en eventuel utilsigtet formueophobning det kan man stadig væk det har ikke været meningen at det skulle ske med aftaler der indgås indgås på forretningsmæssige vilkår

en række misforståelser men det som kommunerne skal kunne i forhold til aftaler der bliver indgået på ikkeforretningsmæssige

sige prioritering i fremhævelsen af

sociale område vi synes jo det er vigtigt

mennesker der har brug for nogle tilbud ministeren tager alene udgangspunkt i hvad vi gør for at der kommer nogle flere ind

synes ministeren ikke det er rimeligt at alle kender præmisserne for hvordan der skal ageres

ske som følge af at man har drevet et tilbud for en gruppe mennesker i det her samfund vi taler jo om at der

aftaler der indgås på forretningsmæssige vilkår og man kan sagtens gå ind og have kontrol

det skal man jo gøre uanset om det er et kommunalt tilbud

tilbud på det enkelte sted og det er jo baggrunden for

sikre samfundets værdier ved at man skal ind at tage stilling til

i dette tilfælde lave et sæt regler om hvor formueophobningen skal gå hen eller skal man lade være med at gøre det mener ministeren virkelig

kommuner og regioner at man har sådan et yderligere valg man skal foretage kunne vi

ikke blande sig i hvor friværdien i ejendommen

at det vil de ovre i den anden kommune er det ikke en uheldig skævvridning

skal vi sige skævvridende regler på det her område jeg synes det er uheldigt

det kan tillægges andre motiver

der sker med formueophobningen i

nogle aftaler på forretningsmæssige vilkår

og baggrunden for det her forslag det har været møntet på de aftaler som man indgår på ikkeforretningsmæssige vilkår det er to forskellige ting

meningen at kommunerne skulle gå ind og høre det enkelte sted hvor man har indgået en aftale på forretningsmæssige vilkår hvad der skal ske med formueophobningen overhovedet ikke så det

helt nyt en helt ny procedure som

salgsordning adskiller sig på flere punkter fra de tidligere salgsordninger og lovforslaget indeholder også et element om etablering af dagligvarebutikker i yderområderne ideen bag den nye salgsordning er at den skal indgå

af den almene sektor vi har oplevet at boligorganisationerne har ønsket flere handlemuligheder i forhold til salg af almene boliger

så den kan hjælpe de udsatte boligområder også kaldet ghettoerne derfor indeholder salgsordningen også mulighed for at størstedelen af nettoprovenuet fra salget i udsatte boligområder kan gå til medfinansiering af en helhedsplan

muligt at sælge ledige boliger til en tredjemand i den nye salgsordning ligesom det bliver muligt at sælge en hel blok

den måde kan boligerne for eksempel omdannes til andelsboliger den nye salgsordning hjælper således med til at sikre et mere varieret boligudbud i de udsatte boligområder

en kraftigt forbedret salgsordning som særlig kan hjælpe de udsatte boligområder den kan sætte gang

i venstre glæder vi os over den nye salgsordning som både giver lejerne mulighed for at eje deres egen bolig

de udsatte boligområder mulighed for at sælge boligblokke og bruge nettoprovenuet til at finansiere

af dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger for at forbedre etableringen af dagligvarebutikker i forbindelse med ældreboliger i yderområderne kan udlejning ske til under markedsleje

man har simpelt hen fra borgerlig side

hvor der er en målsætning om at

men når vi ser på den salgsordning som har

er kommet nogle til siden hen synes venstres ordfører at den del

at venstre er det er jo venstre

i byggeriet af almene boliger

boligudvalget har været

syntes at salgsordningen var en mulighed for dem til at finansiere

at sælge gode almene boliger i problemfri områder

jo det vi gør med det her lovforslag

i højere grad i de her udsatte boligområder hvor det traditionelt

kun har været almene boliger i et helt kvarter

at man kan sælge noget helt fra både til private lejere

det giver mulighed for et meget mere varieret udbud af boliger

men så sandelig også at få de almene boliger ud

boligorganisationen og kommunen de kunne simpelt

positivt nok at der er den mulighed men samtidig med det synes jeg at der er en anden mulighed for at bruge den her lov og det er at bruge den til at bløde op på de udsatte boligområder

jeg synes er en rigtig positiv måde at bruge den på

man har begge måder jeg forventer ikke bliver solgt helt vildt mange boliger

så meget som det gjorde tidligere deres store anke

kan bruges som et redskab til i højere grad at bløde op på de udsatte boligområder

kunne komme i gang med deres helhedsplaner at kunne finansiere deres helhedsplaner gennem salg

ordføreren sagde at man ønsker at åbne for at der

almene boliger bag ligusterhækkene betyder det at venstre har ændret holdning og nu gerne vil tillade at almene boligorganisationer kan gå ud og opkøbe ejendomme andre steder og omdanne dem

er rigtig positivt at man ikke bare bygger blokke af den ene type boliger og så blokke af en anden

jo fint at man ser hinanden og og ser de forskellige boligformer

for at skabe en større variation i området

er det her udtryk for at venstre nu har ændret holdning og gerne vil tillade

holde fast i at man får den rabat når man bygger

ordning og en langvarig grundlovssag som regeringen lige akkurat undgik at tabe at ideologiske korstog sjældent nytter noget

kan man se på resultaterne kun omkring seks og fyrre boliger er blevet solgt efter forsøgsordningen

efter den permanente ordning men selv for den her regering

her efter ti års diskussion på området med med den nu

salg til lejerne i højere grad et instrument der på frivillig basis kan indgå i en samlet bypolitisk indsats og nu da regeringen viser vilje til at lære af sine tidligere erfaringer

jeg da heller ikke bruge tiden i dag på at se tilbage men forholde mig til lovforslagets delelementer vi kan tilslutte os salg som et frivilligt bypolitisk redskab i områder hvor der er behov for en mere blandet beboersammensætning og hvor midlerne bruges i området det er her at et salg har et formål salg af ledige boliger i enighed som led i en

indsats kan vi også tilslutte os men jeg forstår simpelt hen ikke regeringens logik når den fastholder at gode attraktive almene boliger i velfungerende områder skal kunne sælges til lejerne socialdemokraterne går ind for

arbejdsmæssige grunde skal flytte mellem landsdelene

gode tilbud om gode og fornuftige lejeboliger

jo lige præcis derfor vi bygger almene boliger regeringens såkaldte frie valg er for de velstillede

der har råd til at købe de grupper der ikke har råd til at købe får mindre at vælge imellem og det kan socialdemokraterne ikke støtte regeringen vælger også at opretholde et utrolig bureaukratisk system som skal sikre at salgsprovenuet fra ikkeudsatte boligområder går til nybyggeri man nedlægger provenufonden og man opretter et indviklet kontosystem der alene har til formål at pengene ender i statskassen man prøver ikke engang at

så meget skjul på det mere det fremgår klart og tydeligt af

kontant til økonomistyrelsen sådan en konservativ minister sover givetvis trygt om natten

at stjæle fra lejerne med arme og ben spørgsmålet er så bare om der ikke er noget der nager ministerens samvittighed

samtidig er ordningen lige lovlig smart indrettet er der overskud så tager staten det er der underskud dækkes det som udgangspunkt af lejeren det rente og afdragsfrie lån er endnu en af de ting som regeringen ikke har fået luget ud ideologien titter stadig

så opsat på at få solgt nogle boliger at den glemmer fornuften for mig er det fornuftige mål med salg at skabe en varieret beboersammensætning og det harmonerer altså ikke godt med

vil sælge boligerne med rabat samlet set har man taget et stort skridt i retning af en mere fornuftig ordning der absolut vil kunne bruges til noget i de udsatte boligområder men det er altså svært at forstå at regeringen samtidig vælger at bevare gamle elementer der kun bidrager til at komplicere og forplumre ordningen

stedet mødes om en praktisk og pragmatisk løsning og holde fast i at salg er bypolitisk redskab som kan bruges sammen med en række andre indsatser når parterne er enige om at der er behov for et mere varieret mere varieret boligudbud provenuet skal bruges til at styrke området og der er ikke behov for hverken stående lån eller indviklede kontosystemer herudover vil jeg gerne anerkende at ministeren styrker mulighederne for salg af hele blokke i udsatte områder og giver mulighed for at provenuet kan bruges i området samtidig er det selvfølgelig vigtigt at rettighederne sikres for de lejere der bor i de solgte blokke de foreslåede regler for lejefastsættelsen i overgangsperioden er meget indviklede

som lovgivere og for de borgere

at vi i boligudvalget får en teknisk gennemgang af reglerne i den foreslåede § syv og tyve a delelementet om tilskrivning til etablering af dagligvarebutikker i tilknytning til ældre boliger i yderområderne er vi positive over for

nuværende form så ud fra en samlet vurdering kan vi ikke støtte lovforslaget i

helhed som det ligger nu men ønsker regeringen at få en bredere opbakning til de mere konstruktive dele af lovforslaget som har til formål at skabe en mere blandet beboersammensætning i de udsatte boligområder er socialdemokraterne parate til at støtte en

vil socialdemokraterne under udvalgsbehandlingen konstruktivt bidrage til at luge ud i de øvrige ideologiske tidsler som forslaget fortsat indeholder

at få gennemført når vi efter et valg forhåbentlig danner regering sådan er det jeg har godt bemærket at man i altinget har kunnet læse en artikel om at vi ikke ville ændre på noget

det må være ude i i området af fejlcitater eller fejlsammenskrivning for selvfølgelig vil vi gennemføre de ting der står i vores udspil om de udsatte boligområder og det gælder selvfølgelig også vedrørende landsbyggefonden der er jo det lille kildne

blevet misligholdt i helt ufattelig grad

konservative med støtte fra dansk folkeparti

vi skal gå ind og ændre den ordning vil koste

ser ud i dag og derfor er vores målsætning at vi fremover vil kunne nedbringe den der refusionsordning men

at styrke de udsatte boligområder til at få en mere blandet beboersammensætning og sådan at vi kan få afviklet nogle af de udsatte boligområder som har et ghettopræg det er også det

derfor vil vi selvfølgelig med til at sikre og det

vi har den her mulighed i de udsatte boligområder men det der ideologiske projekt

som har lidt et skibbrud med kun seks og fyrre solgte boliger på landsplan

hvis lars løkke rasmussen drister sig til at fremsætte de samme påstande om at regeringen har bygget rigtig mange almene boliger

så kommer han rigtig meget ud på usandhedernes overdrev

sørge for at få bygget flere men det skal ikke ske ved at vi sælger ud af de gode eksisterende almene boliger og altså privatiserer dem og så bruger pengene i statskassen til at bygge boliger

nye almene boliger og så skal vi lade være med at sælge ud af de gode almene boliger

ikkeudsatte boligområder og

fru anita knakkergaard taler om det er

og dermed også putte pengene over i statskassen socialdemokraterne

fornuftig vi vil kun være med til positive salg i de områder hvor det kan være med til at skabe en bedre balance i beboersammensætningen nemlig i udsatte boligområder

vil slet ikke gå ind på det som dansk

rigtig gode almene boliger i de områder hvor der ikke

fået nogle ting med i det her lovforslag blandt andet en evalueringsordning

er der dele af det her vi skal begrave og

almene boliger efter den nye ordning

behandle nu mit spørgsmål

hvis det viser sig

i evalueringen arbejde på at man afskaffer

at man sælger gode velfungerende almene boliger

mere frihed for de få velbjærgede og mindre frihed for de folk

jo nogle ideologiske konsekvenser mit spørgsmål til det

en fiasko hvorfor mander

vi behandler nu den sidste del af elementerne fra aftalen om en styrket indsats i ghettoområderne og anvendelsen af den almene boligsektors midler også kaldet boligaftalen en aftale som blev indgået mellem de konservative venstre dansk folkeparti og det radikale venstre den er udmøntet i tre love og denne l

indeholder lovforslaget en ny salgsordning der erstatter den gældende permanente ordning samt en tidligere forsøgsordning formålet med dette er at vi gerne vil have en mere balanceret beboersammensætning hvis vi skal tiltrække en bredere kreds af mennesker til de udsatte boligområder kan vi blandt andet gøre det gennem at sikre

ejerformer i de udsatte boligområder ved salg af afdelinger i ikkeudsatte områder kan provenuet ved salg medvirke til finansiering af nybyggeri i ghettoområder og i de udsatte områder kan provenuet indgå i finansieringen af den godkendte helhedsplan for området det mener vi er rigtig fornuftigt og noget som boligforeningerne forhåbentlig vil få gavn af i de kommende år

kan også fremmes ved at sælge ubenyttede grunde og derved tiltrække nye aktiviteter af forskellig karakter til områderne vi ønsker altså med dette lovforslag at gøre det lettere for boligforeningerne at sælge en afdeling dele

eller grunde på området det sidste element i lovforslaget er at vi nu vil gøre det lettere at etablere dagligvarebutikker i tilknytning til

kommuner og regioner kan nu fremme udviklingen af mindre erhverv

også være en klar gevinst for beboerne i ældreboliger at få en lille dagligvarebutik i forbindelse med

at der må forekomme en leje under markedsprisen fra konservativ side er vi meget positive over for disse nye redskaber og vi tror på at de sammen med mange andre gode tiltag som jo er i boligaftalen vil medvirke til en positiv udvikling i beboersammensætningen særlig i de udsatte boligområder ligesom det sidstnævnte element i lovforslaget kan bidrage til en opstart af mindre erhverv i yderområderne til gavn for beboere i ældreboliger vi støtter lovforslaget og vi ser frem til en konstruktiv behandling med de øvrige partier i boligudvalget det er glædeligt at der er opbakning til store dele af lovforslaget og jeg er helt sikker på at vi nok skal få en konstruktiv behandling og et

herre bendt bendtsen der i sin tid satte det her ideologiske felttog mod den almene sektor i søen og senere hen da det viste

det var en kæmpe fiasko for salgsordningen og en kæmpe sejr for den almene sektor i danmark nemlig

seks og fyrre almene boliger ud fra den

at sælge ud af gode almene boliger så var der jo forskellige konservative ordførere

den ordning har været en fiasko og den bør ikke videreføres efter min mening vi må bare erkende at de boliger er meget svære at sælge … dermed var herre

konservative nemlig herre knud kristensen

det konservative folkeparti har

jeg skal konfronteres med min forgængers

som i i nogle tilfælde har

udveksle nogle e mail adresser med herre jakob axel nielsen så thomas jensen kunne få debatten den vej jeg tror næsten at

boligaftalen det er derfor vi støtter det ligesom venstre

jeg håber da også at herre thomas jensen vil gå konstruktivt ind i det

når vi skal forhandle nu i boligudvalget

hvis man kan have to på hinanden følgende

boligordførere som siger at den

er der ikke styr på meldingerne fra den

en konservativ minister der er socialminister i dag

her ideologiske felttog mod

evalueres efter tre år

solgt så mange og vil man så gå ind og afskaffe ordningen med salg af de gode almene boliger i de gode

fornuftigt eller ej og det er så det jeg kan fornemme på

thomas jensen at min forgænger har

det ændrer ikke ved at jeg synes at det er et godt redskab som jeg gerne

syv eller otte forskellige scenarier

indgår i den samlede den samlede boligpolitiske aftale fra november i fjor som

radikale venstre er en del af og som vi

flere gange nævnt at vi finder det temmelig historieløst

men det betyder jo ikke at for eksempel forslaget om en ny

ligefrem er en blomst som har groet i i vores have men det tager vi altså med

er et gode

forhandlingerne har sat

gode flasker rødvin på på højkant hvis der sælges så meget som som ti af disse

også gerne tre flasker vin hvis vi skulle tage helt fejl på det her

vi kunne have langt mere renovering og nybyggeri og gøre langt flere sociale indsatser på det her område men det er altså et skridt i den rigtige retning og

der går ud på at sælge almene boliger og så håber man at der ikke bliver solgt nogen jeg synes man skulle stemme imod

på den måde være ramt af spekulation som boligområdet

hvordan priserne eksploderede på boligmarkedet vi så under krisen hvordan boblen sprang og vi har set hvor skadelig denne mulighed som vi har i det her samfund for at spekulere i folks mulighed for at bo et sted

for samfundsøkonomien og er hele tiden en latent fare for nye problemer

har svært ved at få råd til at få en bolig og

for de mennesker som så køber en bolig på toppen af boblen og må se at det de troede var en stor værdi lige pludselig bliver til

det er simpelt hen en

at boligområdet i den grad er udsat for spekulation fordi vi jo som mennesker alle har brug for et sted at bo og så er det altså ret dumt at have indrettet det område på en

sådan at boliger som udgangspunkt bliver ejet i fællesskab ikke sådan at vi vil udrydde enhver

vi ser i andelsboligforeninger

i vejret når der er optur på boligmarkedet og igen i dag ser vi hvor mange der bliver ramt

synes vi ikke om at øge muligheden for spekulation og slet ikke at mindske den del af boligmarkedet der er lejemarkedet som folk har adgang til hvis vi vel at mærke sørger for at der er gode og billige lejligheder til rådighed så siger man

i debatten at det her drejer sig om at få mere blandede ejerformer og at få folk til at kunne bo sammen i højere grad end tilfældet er i dag hvor de rigeste klumper sig sammen i ghettoer nord for københavn

have at folk bor mere blandet sammen uanset om de har høj eller lav indkomst stor

formue så er det dummeste

at sælge de bedste almene boliger dem som mange gerne vil søge og så lade om jeg så må sige resten være tilbage

købet samtidig med at de almene boliger vi har og som trænger til en forbedring har forringet mulighederne for forbedringer ved at man

radikale venstre dansk folkeparti venstre og konservative

i en grad så landsbyggefonden ikke har penge men kun har gæld den fond som

taler om blandede boligformer hvor folk kan være sammen på trods af

i den grad ødelagt den almene sektors mulighed for at udvikle sig og man

sælge de bedste boliger ud af den almene sektor man skulle gøre en indsats for at få bedre og mere attraktive almene boliger

er vi enige i at folk kan bo sammen og ikke skal deles op efter indkomst

i forslaget vi støtter nemlig muligheden

etablere butikker hvor man lejer butikslokalet ud under markedsleje jeg vil sige tillykke til regeringen v k o

man har fundet ud af at markedet ikke bare klarer alt

er nødt til en gang imellem at gøre en indsats for at hjælpe nogle steder hvor markedet svigter

det jo sådan set generelt det synes vi er en

god idé og vi synes man skulle udvide den til andre områder hvorfor skal kommuner i yderområder med høj arbejdsløshed ikke

for at etablere aktiviteter som ikke er på markedsvilkår men som sørger for at der måske er god adgang til sund og billig mad og økologi den der form for tankegang

med til at udvide og vi så gerne

forslaget om salg af almene boliger er en del af regeringens ghettostrategi og er ligeledes omfattet af boligaftalen som regeringen har indgået

med dansk folkeparti og det radikale venstre og som liberal alliance har tilsluttet sig

om anvendelsen af den almene boligsektors midler jeg synes

om en ny ordning for det enkeltvise salg er nået frem til en brugbar ordning hovedsigtet er at salget nu skal indgå som et instrument i ghettoindsatsen

gerne styrke salget så meget som muligt i afdelinger

om at købe i sådanne afdelinger synes jeg at det er rimeligt at kommunen eller boligorganisationen uafhængigt af hinanden kan beslutte salget jeg hørte kritiske røster om denne del af forslaget

det er helt i tråd med vores demokratiske grundlag at give mulighed for at kunne efterkomme

større dele af en afdeling til en privat ejer eller til en andelsboligforening er ligeledes et led

i et udsat boligområde kan medvirke til at gøre området mere attraktivt for en bredere kreds derfor lemper vi den gældende praksis i de udsatte boligområder det betyder også at nogle almene lejere

vi har her fundet det vigtigt at der bliver meget klare regler for denne overgang så både

og køberne ved hvad der kommer til

jeg er glad for at vi hermed blandt andet får banet vejen for de visionære planer

helt boligområde i gellerupparken og toveshøj hvor man så kan ændre dem til en attraktiv

endelig er der i forslaget medtaget mulighed for at kunne etablere dagligvarebutikker i tilknytning til ældreboliger som er beliggende i

lukkeloven og vil styrke mindre butikkers muligheder for at etablere sig i yderområder i danmark forslaget har samtidig et socialpolitisk sigte da det nemlig kan medvirke til at forbedre specielt ældres og handicappedes muligheder for selv at kunne foretage indkøb af dagligvarer i nærheden af hvor de bor

god debat og jeg ser frem til behandlingen af

den her form for salg men at sige at der ellers ikke bliver gjort noget som helst for at gøre den almene boligsektor attraktiv og konkurrencedygtig mener jeg er forkert

den samlede boligaftale og den samlede ghettostrategi

tiltag masser af initiativer og masser af ressourcer i forhold til at arbejde for at gøre den almene boligsektor i rigtig mange områder mere attraktiv og også

mere end to tredjedele af lejerne i en boligafdeling gerne vil købe deres egen lejlighed

og hele den samlede ghettostrategi det

det samlede initiativ for at gøre den almene boligsektor endnu mere konkurrencedygtig og for også at kunne tiltrække

en mere attraktiv bydel i aarhus så der ligger

sælge de allerbedste almene boliger

socialt udsatte jo siger at almene boliger ofte er den eneste mulighed for

og at salg af ældre og billige boliger vil forringe muligheden for dårligt stillede familier det har man så kommenteret i høringsnotatet

er det ikke indlysende at hvis man sælger de bedste og billigste almene boliger gør man mulighederne for de

der er en stor variation i de forskellige typer

om at købe egen bolig kan jeg ikke se

et varieret og bredt udbud af almennyttige boliger

så bredt udvalg som overhovedet muligt det regner

hvordan borgerlig økonomi fungerer

man kan jo sælge den dårlige lejlighed

ikke sælge den dyre lejlighed det man kan sælge

almene boliger det er jo det det går ud på alt andet er jo drømmerier

bare igen er det ikke korrekt når rådet for socialt udsatte siger

og mulighederne for dem der har mest bedre er det ikke så enkelt

dårligt udgangspunkt for at kunne sælge

erfaringer fra andre udsatte boligområder rundtom i europa at man bliver nødt til at gøre

område som gellerupparken hvor der ikke bliver gjort en kæmpeindsats for at

det er det jeg er meget glad for at de har taget fat på

forbedre det her område i gellerup men

der jo stadig væk er nogle alvorlige

vi ved jo at gennem den dårlige ordning

og tidligere konservative ministre

nu står den konservative minister

kan det leve op til formålet ved at man kan sælge nogle boliger individuelt

seks og fyrre boliger det spørgsmål om en og tres boliger der

når herre thomas jensen taler om at det er en fiasko

og det er skal ses i forhold til de femhundrede og tredstusind almene boliger som ministeren også nævner

ideologiske felttog mod den almene sektor

det er jo knaldhamrende borgerlig politik

der er mere end to tredjedeles flertal for at det kan ske

med hensyn til en klar linje som herre thomas jensen

jeg læse i den artikel i altinget om

boligpolitik at der vist er rimelig meget slinger i hvad socialdemokraten herre thomas jensen vil for jeg synes der er rimelig meget uklarhed både

ghettostrategi

så det er jo lidt sjovt at herre thomas jensen mener at

hvad den tidligere boligordfører har sagt

gjorde det vanskeligt for den at fungere

vi kan se at danmark

som normeringer og den største andel af uddannet personale og det skal vi være stolte af

at syv og firs procent af forældrene er meget tilfredse med dagtilbuddene

hvis der var tale om grå pasning som enhedslisten antyder

jeg tidligere har været en regering der

regeringen har gennem de seneste år gennemført en lang række initiativer for at skabe bedre indhold og

rammer i daginstitutionerne

har indført de pædagogiske læreplaner med den målsætning at dagtilbuddene ikke blot skal være opbevaring og pasning men at de skal være et tilbud der understøtter børns udvikling trivsel og læring regeringen har endvidere investeret massivt i daginstitutionerne med ekstra to milliard kroner til blandt andet at sætte fokus på sprog og børnemiljø i daginstitutionerne og udvikling af bedre metoder til at hjælpe udsatte børn og til massiv opkvalificering af personalet

initiativer der har en varig effekt på daginstitutionsområdet

kroner årligt penge som bliver i kommunerne og penge som kan bruges på tid til det pædagogiske arbejde med børnene sammen med dansk folkeparti har vi også afsat tre og fyrre million kroner til massiv efteruddannelse af medarbejdere og forskning i

har regeringen også igangsat en stor indsats og

burde være gået til normeringer og at et dokumentationsarbejde ikke har nogen reel værdi

det mener jeg på ingen måde er rigtigt

arbejde er to sider af samme sag hvis vi ikke ser på effekterne

er et nøgleord når vi taler om gode daginstitutioner

uanede ressourcer

slem international økonomisk krise

i form af at der kommer flere og flere ældre og færre og færre i den arbejdsdygtige alder

ansvarligt i forhold til hvordan vi skaber mere kvalitet

for ensidigt kun at fokusere på centralistiske

den samme normering er stor forskel på hvor meget voksentid børnene får i den dårlige vuggestue

mens der i den gode vuggestue er en og tyve minutters voksenkontakt per time og vi taler vel at mærke om institutioner med den samme normering

antallet af voksne kvalitet handler også om

veluddannet personale selvfølgelig har normering og uddannelse betydning i forhold til kvalitet

eneste afgørende

vi bliver nødt til at at udfordre de kendte løsninger hvis vi skal have ligningen med økonomi og kvalitet til at gå op vi har simpelt hen råd til bare at udskrive en blankocheck eller lovgive om standarder og garantier

det samme eller måske endda mere ud af de penge der er til rådighed

ved at sammenlægge små dagtilbud til større enheder eller ved at indføre områdeledelse i ishøj kommune

målrettet med mindre grupper af børn med særlige behov

i et arbejde der er mindre sårbart over for sygdom og udskiftning af personale

snarere tværtimod pædagogerne arbejder nemlig målrettet med at samle børnene i institutionen i fællesskaber på tværs af stuer og aldersgrupper mantraet er store institutioner og små fællesskaber

for alle slå fast at det er kommunernes opgave at fastlægge serviceniveauet på dagtilbudsområdet

fastholdes i to tusind og elleve

at kommunerne har overskredet budgetterne i to tusind og ni og to tusind og ti jeg ved udmærket

nogen let øvelse men at skyde skylden på regeringen er decideret useriøst loven er ganske klar kommunerne skal sikre at der er et fysisk psykisk og æstetisk børnemiljø som fremmer børns trivsel sundhed udvikling og læring

at udvikles og lærer

overbevisning at centrale regler for normering uddannelse og efteruddannelse vil fjerne

efteruddannelse der er nødvendige i den enkelte institution

et enkelt tilfælde har ministeriet meddelt kommunen at det forventes at kommunen tager de nødvendige skridt for at sikre at forholdene er pædagogisk og sikkerhedsmæssigt forsvarlige det betyder dog

drive politik på baggrund af enkeltsager for jeg tror ikke på at nøglen til at løse de problemer vi hører om er mere lovgivning fastlagt i detaljer jeg mener fortsat at ansvarsfordelingen skal være sådan at vi fra centralt hold fastsætter de overordnede rammer og krav til kommunerne og dagtilbuddene

det er hver enkelt kommunalbestyrelse der prioriterer ressourcerne og fastlægger serviceniveauet

kommunen herunder også dagtilbuddene og der er således forskel på normeringer og antallet af uddannede pædagoger med videre fra kommune til kommune på christiansborg kender vi ikke

danmark og derfor er det vigtigt at serviceniveauet er kommunernes ansvar

da jeg for en måneds tid siden spurgte ministeren til det her i spørgetiden sagde ministeren at den normering der er ude i virkeligheden er omkring tre børn per voksen i vuggestuerne og omkring seks børn per voksen i børnehaverne altså sådan som vi foreslår i det her beslutningsforslag så hvor stor er den blankocheck ministeren mener skal udskrives hvis det vi foreslår er det som ministeren siger allerede er virkeligheden det var det ene spørgsmål det andet spørgsmål

det generelle billede men det vi hører flere og flere steder fra er at forholdene er ved at være helt uforsvarlige det er mange pædagoger der henvender sig og siger

ikke længere i vuggestuerne kan skifte

fået de seneste tal som fastholder at det er omkring tre børn per voksen i vuggestuen og at det er omkring seks børn per voksen i børnehaven så der er fastholdt de samme

tale om gennemsnitsnormeringer

hvor der ikke er de samme former for normeringer som

bliver nævnt her i gennemsnitsnormeringerne og som sagt nævnte jeg også

vi simpelt hen fra ministeriets side måtte ringe til den enkelte kommune

ledelse

hvor vigtig ledelse og god struktur

enkelte daginstitution og hvor meget det betyder for

med de enkelte børn så det jeg mener virkelig er vigtigt at vi har fokus på

at den gode ledelse er afgørende og der tænker jeg på de andre institutioner

men det ændrer jo ikke ved at der er mange andre institutioner rundtom i landet hvor vi hører tilsvarende beretninger fra

forældre og og voksne i institutionerne om hvor slemt det står til ministeren svarede ikke på er det acceptabelt at man

på stuen

at der pludselig er en ekstra hvis der er skåret så hårdt så normeringen er at der kun er en

netop tale om enormt dårlig organisering og dårlig ledelse

er blevet påtalt og det man skal rette op på

organiserer sig ordentligt hvis man har en ordentlig ledelse kunne løse nogle af de problemer nogle af de dårlige sager som vi ser komme frem i medierne

at i to institutioner hvor

så de kan sørge for at de gode tilfælde og de gode måder at gøre det på bliver spredt til andre steder og det er jo blandt andet også baggrunden for at jeg har nedsat en taskforce der skal rejse rundt og fremmane de gode eksempler som kan bruges i andre kommuner

om regeringen ikke kun for de gode eksempler men også for de

normeringen i de enkelte kommuner

igen viser at der er omkring tre børn per voksen i vuggestuerne og omkring seks børn per voksen i børnehaverne

et gennemsnit og det er selvfølgelig også på baggrund af alle de indberetninger der

hvorvidt kan deles op i enkeltkommuner

ministeren og regeringen ønsker at vi får de tal frem

hver enkelt kommune

kan jeg ikke stå her fra talerstolen og gøre mig klog på det bliver vi nødt til at se på

statistik kan opgøre det på enkeltkommuner eller om det blot er

en minimumsgrænse for normeringen i dagtilbud og at der udstedes en statslig garanti for at det pædagogiske personale kan blive efteruddannet det vil ifølge enhedslisten hæve kvaliteten i dagtilbuddene i venstre er meget optaget af kvaliteten i

at børnene kan føle sig trygge og glade for dagtilbuddet og forældrene skal uden betænkeligheder kunne overlade ansvaret for deres børn

dagtilbuddets ansatte samtidig mener vi at det er vigtigt at børnefamilierne har en stor valgfrihed og får tilbudt fleksible pasningsordninger dagtilbuddene kan nemlig være med til at gøre en travl hverdag en lille smule lettere derfor er

en undersøgelse fra sidste år viste da også at næsten ni

og det synes jeg er værd at nævne

eller fleksibiliteten i dagtilbuddene tværtimod dagtilbud af høj kvalitet og fleksibilitet handler nemlig ikke kun om normeringer og efteruddannelse kvalitet og fleksibilitet handler også om en konstruktiv dialog med forældre en god ledelse et velfungerende arbejdsmiljø organiseret

effektiv udnyttelse af ressourcerne forskellige former for dagtilbud få lukkedage og så videre hvordan kvaliteten og fleksibiliteten konkret sikres i de forskellige dele af landet kan vi på christiansborg dog næppe vurdere

at det er kommunernes ansvar at sikre at dagtilbuddenes serviceniveau tilfredsstiller borgernes behov det synes vi i venstre er et godt princip

beslutningerne om daginstitutioner

hvis vi fra centralt hold

det i sidste ende gå ud over kvaliteten og fleksibiliteten eftersom behovene er forskellige fra sted til sted vi i venstre synes i stedet at enhedslisten skal glæde sig over at der for nylig

som kommunerne kan vælge

og det sikrer kvalitet og fleksibilitet det gør enhedslistens beslutningsforslag

også om normeringer og derfor vil jeg gerne høre om venstres ordfører mener at det er acceptabelt

mellem ti og femten børn per voksen i de forskellige børnehaver mener venstre at det

en god mulighed for at tage sig af børnene og give dem en god start på livet og mener venstre at det er godt når man fra mange vuggestuer hører

gå ud og skifte ble på ét barn man er nødt til at vente til

på en gang er det den

det er i kommunerne de er tæt på institutionerne se hvad behovene er vi ved fra ole henrik hansens phd projekt at der er meget stor forskel på hvad daginstitutionerne får ud af pædagogtiden

det har en enorm betydning for

at de bruger størstedelen af

så og så meget tid med børnene eller om de bruger tid på andet normeringen er sådan i børnehaverne i vordingborg at der er mellem ti og femten børn per voksen afhængigt af hvilken af børnehaverne vi taler om det er normeringen det er

det andet er at i mange vuggestuer flere steder i landet er normeringen sådan

kun er én voksen på en vuggestue altså på selve stuen til at tage sig af børnene og det betyder at man ikke kan skifte ble når der er ét barn

det er det jeg spørger om venstre mener er i orden er det den type vuggestuer man gerne vil have

kommer hjem med en rød numse selvfølgelig

i en daginstitution men det må være et ansvar som kommunen tager på sig det er jo dem der er tættest på daginstitutionerne og kender til hvordan det foregår i daginstitutionerne

er de nødvendigvis der hvor børnene er vi kan se af de undersøgelser der har været at nogle gange bruger man bare det pædagogiske personale lidt uhensigtsmæssigt

hvordan man organiserer det i den enkelte daginstitution det har også noget at gøre med

man skal kunne aflevere sine børn trygt og sig godt af ens børn

og omhandler et meget vigtigt emne nemlig dagtilbud til vores børn

er de vigtigste i et menneskes liv det er i de første år børn udvikler sig mest og hvor personlige relationer til andre mennesker funderes

men at barndommen er en selvstændig periode i et liv der fortjener opmærksomhed

over firs procent af alle børn fra nul seks år

i daginstitutioner og dagpleje

minimumsnormeringer og ret til uddannelse og efteruddannelse for det pædagogiske personale

nuværende tidspunkt med de økonomiske forudsætninger binde os til målene en vis borgmester i nordfyns kommune elsker at

efter et regeringsskifte

i modsætning til regeringen

nulvækst i kommunerne

i den kommunale økonomi forhindre

på nogle af de største problemer i vores velfærdssamfund

flere ressourcer til dagtilbudsområdet men kan altså ikke binde os til mere lige nu

i enhedslisten rigtig mange gode pointer som jeg synes

forebygge sociale problemer i stedet for at løse dem senere at ressourcesvage børn

den dårlige normering

og den omsorg der bliver givet og at gode normeringer i dagtilbud har en positiv effekt på børnenes

skal være mere skoleparate

normeringer den sikre vej dertil

af voksne og deres mulighed for uddannelse og efteruddannelse et vigtigt spørgsmål

fra de konkrete mål som enhedslisten i dag foreslår vi skal nå er vi tæt på

ud fra de undersøgelser som vi kender i dag kan man forvente at det

og vil i de kommende år ramme området

tror

at ministeren og regeringen vil følge op på dagens førstebehandling

et samlet statusnotat på området

ministeriet så vi kan se på de enkelte kommuner og se hvor langt vi er fra målet for det må

som det kan være svært at sige hvornår man kan indfri

bestående af dem der har forstand på området altså både de faglige organisationer kommunernes landsforening forældreorganisationer og så videre

vi rent faktisk kan agere for at nå det her mål de skal indsamle viden om hvordan det ser ud og hvordan vi så kan sætte den målsætning op og sige hvor lang tid det skal tage at nå

om at få indført pasningsgaranti så man var sikker på at der var plads nok til alle børn

sikret normeringerne men så kom der jo desværre en ny regering

som ved noget om området og som kan se hvad det er man skal kigge efter

få undersøgt hvor langt vi er

nå målene vi kender jo mange andre områder hvor vi også forsøger

eksempelvis at fem og halvfems procent af alle unge skal have en ungdomsuddannelse der er det jo utrolig vigtigt hvordan man måler målene når man senere skal undersøge om vi er

som har fortalt os om hvordan situationen er udeomkring i kommunerne

praktik i en daginstitution en hel dag sådan fra klokken syv om morgenen til om aftenen når daginstitutionen lukkede for at finde ud af hvordan

en bygning der er bygget til at være daginstitution

hundrede og tyve børn en forholdsvis stor

når man kommer ind i en bygning som er lavet til formålet

stiller op her absolut behøver at se sådan ud

også kommet i nogle daginstitutioner førhen hvor man har haft en gammel villa man har bygget om og

daginstitution hvor der var dårlige lydforhold og

men der vil også være steder hvor der vil være mulighed for at have en anden

som er bygget netop til formålet

i forbindelse med dårligt vejr og så man har gode udendørsarealer

set ikke uenige i i dansk folkeparti men når man sådan kigger ud over paletten

det er lidt farligt at gå hen og lave det meget sådan firkantet

kunne være nogle kommuner som siger vi ønsker at bruge vores midler på andre måder altså vi vil hellere bruge midlerne på at bygge nogle nye institutioner hvor vi får et godt indeklima og

mulighed for at lave aktivitetsrum

mere spændende legepladser vi bruger vores ressourcer på en anden måde vi vælger måske at købe en bus så vi kan køre mere i

er der kan man godt frygte lidt

hvis man laver et system her som siger at sådan skal normeringen være

det er selvfølgelig den positive tilgang til hvordan kommunerne tænker så ved vi jo alle sammen godt at der kan være enkeltsager og ministeren nævnte jo også selv en hvor ministeren har været nødt til at gå ind og sige

vi enige i men vi skal passe på

centralt hold i det her tilfælde så folketinget at lave regler som også kan

at der er nogle kommuner der ikke får mulighed for at gøre de gode ting som de gerne vil gøre

for de pågældende børn det enkelte sted i forhold

uddannelse er utrolig vigtigt også for pædagoger vi kan jo også se at vi har en udfordring i

i institutionerne hvad kan man gøre for at

dårligt klima i den børnegruppe man har fordi man måske ikke lige har det sidste nye redskab til at håndtere det enkelte barn som har en speciel udfordring så det kunne godt være en mulighed at man skulle kigge på hvordan

det pædagogiske personale får den

så sige

nu pålagde kommunerne at lave det her uddannelsesforløb hvad er det for priser det ville løbe op i hvordan skulle man lave en fordelingsnøgle for det hvordan kan man snakke med kl om hvordan man skulle løse det

at risikere at der vil ske det at der er kommuner som bagefter vil stå

været godt for vores enkelte institution og nu har regeringen sagt at

på specialundervisningen og på andre områder fordi

og derfor må jeg sige at de økonomiske aspekter ikke er særlig godt belyst i

er virkeligheden og jeg vil bare høre om ikke ordføreren er enig

en flot legeplads hvis der er så få voksne i børnehaven at

de kommuner som godt kan finde ud af det bliver trukket med fordi der er nogle

lovgivning men vi har det jo på skoleområdet

hvor mange børn der højst må være klassen

så spørgsmålet er om det ikke er lige så vigtigt at

skal være af voksne til at tage sig godt af vores børn

utrolig flotte tal

børnetal der lægges op til her er utrolig flotte

er meget vigtigt både for det enkelte barn og for fællesskabet en god start på livet er helt afgørende for hvilket videre forløb man får og det er afgørende for hvilket samfund vi får om de børn der fødes får en

fornuftig start der er undersøgelser blandt andet fra sfi der påviser den betydning som

børnehavernes kvalitet har for børns trivsel intelligens og udvikling senere i uddannelsessystemet der er ikke nogen tvivl om at de undersøgelser der er påviser

der er ved at få den bedst mulige start

er sket en forringelse af normeringerne og de muligheder man derved giver børn dertil kommer det aspekt der er omkring de udsatte børn som mangler voksenkontakt

der mangler kontakt mellem børn og voksne

er jo enkelt og det følger en helt almindelig socialpsykologisk indsigt

ind jo større chancer er der for at børn får en god start

jo større risiko er der for at forsømte børn kommer i en fejludvikling måske havner i kriminalitet eller

der viser at en større investering i uddannelse er nødvendig

udgift der er de penge der bliver brugt

på daginstitutioner ikke kun er en udgift men også en investering i at få et fornuftigt forløb

uddannelsesforløb og en fornuftig vækst og også på den måde lægges grunden til indtægter senere

det man kan undre med den nuværende regering er

at regeringen ikke har set den konkurrencefordel som man har i danmark ved at have velfungerende institutioner og

været parat til at bruge de tilstrækkelige ressourcer på det for at få

det i den genopretningsplan som regeringen har gennemført har kommunerne jo allerede været tvunget til at spare en hel del

kan det kun blive værre jeg må sige at regeringen og de ordførere som repræsenterer regeringen her ignorerer den helt åbenlyse sammenhæng der er mellem den økonomiske mulighed man giver kommunerne og den mulighed kommunerne har for at lave fornuftige daginstitutionstilbud og lave fornuftige tilbud i det hele taget

hvordan normeringsforholdene egentlig er i det danske dagtilbud der er meget langt

sikre meldinger vi får om hvordan tingene er og vi vil støtte op om at man prøver at få et overblik over hvordan situationen egentlig ser ud med normeringer og hvad

er for nogle vilkår man har i den enkelte institution det kunne være rigtig rart at få nogle konkrete tal på det og få løst den opgave det er faktisk at få overblik over situationen og få en fornemmelse af hvad der skal til for at få en god kvalitet på hele området

når vi i sf skal tage stilling til det forslag her

vi meget positive over for intentionerne vi synes det er rigtig vigtigt at få fokus på de ting der er vi synes det er en vigtig debat som vi håber kan blive rejst og kan blive styrket når vi behandler det her forslag også under den udvalgsbehandling der skal være når vi

endeligt som det ligger her bunder det i den økonomi som er bundet til det nemlig de udgifter som vil være knyttet til det

er den rigtige måde at opnå den kvalitet på men vi synes det er vigtigt at få fokus på

for nogle tal vi arbejder med finde ud af hvad vi kan gøre for at få de her normeringer op

forældre er heldigvis også tilfredse med det dagtilbud de får tilbudt

på baggrund af det her beslutningsforslag jamen hvad er det der skaber den gode daginstitution hvad er det der skaber glade og tilfredse børn for glade og tilfredse børn skaber jo

selvfølgelig betyder normering også noget men det er jo meget individuelt fra institution til institution og efter de lokale forhold og lad mig tilstå med det samme at jeg er stor tilhænger af det kommunale selvstyre skal vi eller skal de ude i kommunerne og de kommunalvalgte politikere bestemme jeg synes lovgivning hvor vi sætter rammerne og kommunerne så skal udfylde rammerne er rigtig rigtig fin lad mig tage et tema som læringsplaner

stor stor modstand men læringsplanerne er jo blevet en kæmpe succes og har gjort at pædagogerne de uddannede pædagoger ude i daginstitutionerne faktisk har fået nogle kort på hånden

at det er vigtigt at der også er uddannet personale det er rigtig positivt at den rolle også er blevet synlig så bliver der snakket om massive besparelser jeg kan ikke helt genkende billedet med massive besparelser men jeg erkender at kommunerne bestemt står i en svær situation

daginstitutioner at har fokus på ledelse vi ser at der er store store forskelle og at vores kommunale ledere får den rigtige efteruddannelse får de rigtige værktøjer lige nøjagtig i det her forslag er der også fokus på uddannelse og efteruddannelse og det

faktisk også afsat penge til både via trepartsforhandlinger og andre sammenhænge der er faktisk givet mange penge til det her daginstitutionsområde

så ikke for meget bureaukrati vi har stået her og indført jo den tager jeg gerne på mig men vi har rent faktisk også afbureaukratiseret senest på daginstitutionsområdet

hundrede og halvfjerds million kroner

de regler kunne de måske også fjerne så vi fik noget mere

fordi man skal spare det gør der jo også fordi vi ser et faldende børnetal

så den hænger sammen for mig handler kvalitet

også om god tilrettelæggelse også om så meget andet end blot normeringer men ja normeringer betyder også noget jeg siger nej til det her beslutningsforslag og det gør jeg ud fra at det kommunale selvstyre betyder noget for mig

gennemført sådan som vi vil dermed så overtrumfer og overruler vi de kommunalbestyrelsesmedlemmer der er valgt på de holdninger og de ting de gerne vil

kommunale selvstyre i den grad

og andre kommuner der skærer ned gør det fordi de er dumme og ikke kan finde ud af det eller gør det bare fordi de synes det er sjovt at skære ned på daginstitutionerne

tvunget til at skære ned for

udhulet de kan ikke sætte sig ned og diskutere med deres borgere hvilket niveau

regeringen så hvordan får ordføreren sit ønske om kommunalt selvstyre til at hænge sammen med den detailregulering der er kommet fra regeringen

som fru line barfod stiller op vi undergraver ikke det kommunale selvstyre når jeg hver måned får nogle penge ind på min lønkonto ved jeg at det er det beløb jeg har hvis jeg måned efter måned bruger flere penge

den går ikke der bliver trukket flere penge end du får

hvert eneste år men samtidig har de brugt endnu flere penge end de havde på deres konto derfor sidder de nu med en kæmpe udfordring det vedstår jeg

er gode dagtilbud et af midlerne til at holde på deres gode

jeg at ordføreren mener at kommunerne skal afvise børnene

og ja jeg hører også om kommuner hvor jeg kan være betænkelig og bekymret ved den normering man hører om

ganske land bank på døren hos jeres kommunalpolitikere og

er tilfredse med det tilbud de yder

og jeg synes det er rigtig vigtigt at kommunalpolitikerne prioriterer daginstitutionsområdet højt lige nøjagtig fordi

er helt enig i at en god start på livet betyder noget senere hen også for kommunerne så kommunerne er

at prioritere og jeg mener at hvis de prioriterer det her langt ned

det en fejlprioritering men jeg anerkender at det er deres ret fordi de er sat i verden til at varetage de kommunale interesser og udfylde rammerne

faktisk i radikale venstre meget stor sympati for det her forslag

sikre tilstrækkeligt med kvalificeret personale i dagtilbuddene principielt

bakker vi op om såvel minimumsnormeringer som retten til uddannelse og retten til efteruddannelse for det pædagogiske personale det gør vi på samme måde som vi på folkeskoleområdet jo er meget optaget af at personalet er tilstrækkeligt klædt på og det gælder også på det her område

ganske stor fordel at sikre tilstrækkelig

personale i dagtilbuddene vi tror det er vigtigt at børnene kommer godt fra start og at det er vigtigt at give de mindre ressourcestærke børn en god start på livet med stor sandsynlighed vil en forstærket indsats i dagtilbuddene kunne forebygge en række sociale problemer vi tror også at det vil kunne bidrage positivt til at opnå

vi har på uddannelsesområdet

få alt for firkantede regler

det lige præcis skal være de her nævnte normeringer og

det har vi ikke taget endelig stilling til det vil kræve et

arbejde en konkret udformning af målsætningerne ikke mindst med hensyn til minimumsnormeringerne vil kræve at vi får et større kendskab til de faktiske normeringer i hele landet og af samme årsag

er det jo lidt svært at gisne om hvad det her egentlig kommer til at koste og ligeledes

indfase det men som sagt vil

være med til at arbejde videre

for vilkårene i dagtilbuddene

for vilkårene for de mindste i vores

som åbner om morgenen klokken

en medarbejder og der kommer syv børn i løbet af den tid

ni er de kommet op på tre medarbejdere men nu er der tre og halvtreds børn og fra klokken ni er de så fire medarbejdere til tre og tres børn

på solsikkestuen pingvinstuen og delfinstuen med en medarbejder

mellem tyve og to og tyve børn på hver stue og

fjerde medarbejder løber så rundt mellem de tre stuer

den medarbejder skal ud over

den omsorg som børnene nu har behov for lave aktiviteter der lever op til læreplanerne og de politiske mål samt institutionens egne mål medarbejderen skal sprogteste og sprogstimulere lave observationer på de børn hvor der er en psykolog ergoterapeut eller talepædagog ind over samtidig skal

det er børn der er ved at lære hvordan man går på toilettet man skal hjælpe dem med at få tøj af og på man skal gøre klar til at der skal spises man skal hjælpe børnene med at pakke madpakker ud hælde mælk op samle

efter at de har spist og så videre og man skal sørge for at alle børnene får skiftet ble og får tøj på

komme ud på legepladsen klokken tolvte sådan fortsætter det så resten af dagen og det er

at der i perioder er en medarbejder på legepladsen til tre og tres børn det er altså den virkelighed man kan opleve nogle steder jeg har også fået beretninger fra andre

også ser meget slemt ud hvis det bare var én børnehave jeg havde hørt fra hvor det så sådan ud

skal lovgive på baggrund af enkeltsager

det samme er jo også billedet i de undersøgelser som pædagogernes fagforeninger både

det er at det ser værre og værre ud ude i institutionerne

halvfemserne lavede man en kæmpe indsats for at sikre at børn kom i daginstitution folketinget siger stadig i dag

afgørende at børn kommer i daginstitution man er oven i købet nu begyndt at tale om at man vil tvinge forældre til at sende børn i daginstitution så de meget få børn der ikke

i nitten halvfems ’erne da man virkelig lavede den store udbygning sagde man vi laver en målsætning om at nu skaffer vi pladser vi propper så mange børn ind i institutionerne som muligt og

kommer flere voksne så vi har nogle ordentlige normeringer men der kom jo så en ny regering og de fulgte ikke op på den målsætning så man fortsatte udbygningen så vi i dag stort set har plads til alle

og det betyder altså at det står rigtig grelt til flere steder som flere af ordførerne har været inde på

ikke kun et problem som venstres ordfører

at der er forældre der ikke er trygge ved at sende deres børn i dagtilbud det er altså et problem i forhold til skolen hvis ikke børnene får en god start

man skal lære socialt for at være sammen med andre så giver det store problemer i skolen det giver de sprogproblemer som man så vil løse ved at sprogteste i stedet for at

der kan sætte sig ned og læse historier med

når de snakker så de bliver opmuntret til at snakke noget mere og dermed får det sprog de skal bruge når de kommer i skole og det giver problemer i forhold til de udsatte børn som man ikke rigtig opdager og ikke rigtig tager sig af fordi man

ikke kan nå det og det giver store problemer senere i skolerne så skal vi til at have specialundervisning og meget andet og det giver problemer senere med alle dem der så ikke kan gennemføre en uddannelse eller kommer ud i kriminalitet eller andet som nogle af ordførerne her pegede på og som regeringens egen ungdomskommission pegede på

hvis vi gerne vil se på det langsigtet at investere i at have gode daginstitutioner hvis der er gode forhold i vores vuggestuer og børnehaver forebygger det en masse problemer senere i livet men det kræver altså at vi vil bruge den investering og selvfølgelig er jeg enig i som det er blevet sagt flere gange af

andre at kvalitet er meget andet end normeringer

hvordan man så tager sig af børnene

under udvalgsarbejdet for at vi faktisk får lavet en indsats for at sikre at vi får løftet uddannelsesniveauet og sikre at man løbende kommer på efteruddannelse

uddannelse man har fået uanset hvor meget man lærer om

altså begrænset hvor meget man kan gøre hvis man er alene med tyve børn så er det altså ikke meget man kan nå derfor er det afgørende at vi sikrer at der kommer nogle flere voksne

enig i at vi skal se på hvordan virkeligheden ser ud

derfor vi har foreslået at vi skal lave en konstruktion med en følgegruppe og det glæder mig meget at det ser ud til i hvert fald når vi får et nyt flertal

de faglige organisationer kommunerne forældreorganisationerne til at sætte sig ned og se på hvordan kan vi så opstille en målsætning hvad skal den være hvordan kan vi arbejde frem imod den og hvor lang tid regner vi med at det tager og der bliver man selvfølgelig også nødt til at se på økonomien

er nogen økonomi i det her forslag men det er jo ikke muligt når ministeren siger

den normering som vi foreslår at der skal være

det ville jo i teorien være nul kroner det tror jeg ikke på er virkeligheden

realistisk kan indføre den her målsætning om minimumsnormeringer på

især af den konservative ordfører at vi skal respektere det kommunale selvstyre jeg er stor tilhænger af det kommunale selvstyre og jeg ville allerhelst at det ikke var nødvendigt med den her lovgivning men jeg tror desværre

bliver nødt til at være noget lovgivning så man kan sikre

i kræver at der skal være den her normering og så skal der også være penge til det

problemet i dag er jo

kommunerne bør investere i dagtilbud i stedet for at skære ned på dem men den konservative uddannelsesordfører siger jo også at kommunerne skal investere i folkeskolen i stedet for at skære ned på folkeskolen den konservative socialordfører siger at kommunerne skal sørge for en ordentlig ældrepleje og ikke skære ned på ældreplejen den konservative handicapordfører siger at kommunerne skal tage sig ordentligt af de mennesker der

på de ydelser der er til dem og trafikordførerne vil helt sikkert sige at man ikke bare må lade vejene forfalde så der er store huller og bilerne ikke kan køre så hvor er det at kommunerne skal få pengene fra hvis de skal leve op til lovgivningen på alle de forskellige områder der er i dag det er svært at se og derfor mener vi det er nødvendigt at sikre at vi får undersøgt ordentligt hvordan situationen

hvad det rent faktisk ville koste hvis vi skulle op på de her normeringer at sikre at kommunerne

de fornødne penge til at kunne gennemføre opgaven

sikre på at vores børn kommer til at få et godt liv og så vi kan love forældrene børnene og de ansatte i daginstitutionerne at ligesom vi gennemførte udbygningen i

få sikret at der kommer til at være så gode forhold for vores børn i dagtilbud

ikke bare kan være tryg ved at de ikke kommer til skade men også kan regne med at der bliver taget god vare på dem

blandt andet være sikker på at hvis ens barn har behov for at få skiftet ble

ikke risikere at gå rundt i et par timer til alle børn skal have skiftet ble på en gang det er ikke den måde man skal have bedre

dagtilbud på og jeg tror trods alt ikke at der er nogen her der mener at det er den måde man skal effektivisere på som man indimellem taler om når man siger at man kan gøre det billigere ude i dagtilbuddene altså bare kan effektivisere arbejdet jeg tror trods alt ikke at nogen her mener at det er ved at

samlebånd og derfor

skal vi altså sikre at der er de voksne der kan tage sig af børnene når de har behov for

arbejde videre under udvalgsarbejdet og se om vi kan komme igennem med efteruddannelse og ellers i hvert fald sikre at vi efter et regeringsskifte vil kunne

ikke mister deres støtte hvis de lukker udenlandske hjemløse ind i varmen forslagsstillerne

desuden at der etableres et fem årig t forsøgsprojekt med såkaldte transitrum regeringen kan ikke støtte forslaget

forslag tilsyneladende har afgjort det kommende valg da enhedslisten agter at finansiere

oppositionens respektive økonomiske planer det er måske en postgang for tidligt ikke mindst når oppositionens planer er ufinansierede luftkasteller

så mener enhedslisten åbenbart at reglen om ulovligt ophold er

gælder for alle ydelser efter serviceloven

nemlig at sociale rettigheder alene er et sikkerhedsnet som er dimensioneret til at dække dem der har lovligt ophold

tre og tredive og er senest bekræftet ved vedtagelse af serviceloven

enhedslisten i øvrigt også stemte for når det så er sagt

vil jeg meget gerne rette en udbredt misforståelse som også fremføres i enhedslistens beslutningsforslag nemlig at statsrefusion for alle tilbuddets brugere kræves refunderet fordi et botilbud af den ene eller den anden grund optager en borger uden lovligt ophold sådan er reglerne ikke kun statsrefusion for den konkrete borgers ophold skal refunderes så vil nogen spørge

hjemløse kan benytte sig af frivillige og private tilbud som for eksempel de nødherberger som regeringen og satspuljepartierne gav støtte til sidste år med midler fra nødovernatningspuljen

decideret sludder når forslagsstillerne i

bemærkningerne til forslaget motiverer det med en påstand om at staten krænker krænker grundlæggende rettigheder så er

om transitrum jeg må understrege

regeringens politik at personer uden lovligt ophold i danmark skal hjemsendes så hurtigt som

ingen lande ønsker social turisme og det mener jeg heller ikke er hensigten med eus direktiv om arbejdskraftens frie bevægelighed regeringen kan ikke støtte

det så fastholder vi efter min mening udenlandske statsborgere uden lovligt ophold i danmark i en uacceptabel situation og på uholdbare opholdspræmisser

medvirke til at tiltrække udenlandske statsborgere som ikke kan forsørge sig selv og som ender som hjemløse

fortsat behov for en bredere og mere langsigtet løsning på fælleseuropæisk på fælleseuropæisk plan hvilket jeg har haft lejlighed til at diskutere med mine ministerkollegaer fra de

på eu plan foregår der desuden en massiv omfordeling af eus socialfondsmidler en del af disse midler er specifikt målrettet svage grupper via forskellige sociale programmer er midlerne udmøntet i konkrete projekter

og tværgående projekter på tværs af lande som for eksempel projekter i ungarn målrettet hjemløse og romaer

projekter som skal bringe svage grupper tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse eus investeringer i de nye medlemslande er efter min mening den rigtige måde at hjælpe på

udenlandske hjemløse det er der mere perspektiv i end som enhedslistens forslag

udfordringen inden for danmarks grænser hvorved vi blot risikerer at forværre problemerne

tiltrække flere udenlandske hjemløse til danmark

og de eu positive partier ved at man stort set

eksport af sociale problemer fra blandt

vide om der er kommet noget ud af de drøftelser om ministeren for eksempel har

til at gøre en større indsats for at forhindre at

at rejse videre herunder også til danmark hvor de så ender som hjemløse på

drøftelser der er i god gænge der er ikke kommet noget konkret initiativ resultat ud af det endnu men de er i god gænge og derudover har justitsministeren og integrationsministeren meddelt at de vil se yderligere på problemstillingen i forhold til

eu borgere der er jo en lang række initiativer

så ved ministeren

har ministeren en forventning om at der snart kommer noget

på for hvornår der kommer noget konkret ud af det og herre martin henriksen ved jo også hvordan ting nogle gange kan tage tid i eu sammenhænge præcis hvordan det forløber med de udmeldinger der er kommet fra justitsministeren og integrationsministeren

hundrede og ti optagelse er således betinget af at pågældende har lovligt ophold her i landet herudover skal pågældende være omfattet af målgruppen for tilbuddet der er personer med særlige sociale problemer som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig og som har behov

botilbud og for tilbud om aktiverende støtte omsorg og efterfølgende hjælp problemet med transitrum er at de der skal gøre brug af transitrummet ikke opholder sig lovligt i danmark de udenlandske hjemløse ved

da de udenlandske hjemløse ikke vil gøre brug af dette af frygt for at blive sendt hjem

et transitrum vil forlænge hjemsendelsen og give falske forhåbninger om ophold i danmark vi skal naturligvis

sove ude i hård frost regeringen har derfor oprettet nødovernatningspuljen som betyder at ingen er henvist til at sove på gaden i perioder med vinterfrost der er ligeledes adgang til akut

i den vinter vi lige er kommet ud af

og samtidig modtage akut lægehjælp

folk der fryser og ikke har et sted at være ikke desto mindre var det en realitet for blot få måneder siden for vi oplevede en meget hård og kold vinter i danmark en vinter som fik konsekvenser for flere hundrede udenlandske hjemløse de havde ikke noget sted at være eller et sted at tage hen fordi herberger ikke må tage imod dem

i københavns kommune beslutningsforslaget tager blandt andet udgangspunkt i disse sørgelige hændelser enhedslisten foreslår et transitrum for udenlandske hjemløse for at afhjælpe

fremadrettet jeg vil gerne understrege at

at vi har en udfordring hvad hjemløse angår

tag over hovedet eller tøj på kroppen udenlandske hjemløse har været en stor udfordring idet antallet har været stigende især fra østeuropæiske lande hvoraf ikke alle opholder sig på lovlig vis men lovligt eller ej der skal gøres en indsats

også vigtigt at se på hvilken metode der skal tages i brug

udfordringer som nævnt foreslår enhedslisten et transitrum der skal varetage en række opgaver for at hjælpe de hjemløse videre en del af de opgaver kan vi sagtens se det fornuftige i eksempelvis at de hjemløse

overnatning og elementær sundhedsbehandling eller opsøgende arbejde for at give de hjemløse en mulighed for

overnatte på gaden når der er minusgrader udenfor men

opgaver som et transitrum skal varetage er så omfattende og vidtrækkende at vi mener

dem vi mener at nogle af disse opgaver

på mellemstatsligt niveau blandt andet i eu ikke mindst fordi udenlandske hjemløse ikke alene er

i andre europæiske lande netop derfor bør en række opgaver og fælles handlingsplaner varetages på eu niveau men selv om vi ønsker en løsning på eu niveau har vi allerede handlet på problematikken blandt andet ved at etablere nødherberger der kan tage sig af udenlandske hjemløse

på området der er ligeledes også

til formålet men en ting er hvad der kan gøres på eu niveau

menneskelige plan på græsrodsniveau vi så en række gode frivillige borgere påtage sig en stor menneskelig opgave ved at stille midler og rum til rådighed for de mange hundrede hjemløse i københavn

var blandt andet initiativet en varm seng

mange tak for deres indsats som ikke kan gøres op i kroner og øre afslutningsvis skal det pointeres at vi fra socialdemokratiets side finder forslaget meget sympatisk men mener at de opgaver et transitrum skal varetage er for omfattende

eu positive partier i folketinget

i det men da yildiz akdogan nævnte det her initiativ en varm seng og

holdning er til at blandt andet

er sektionsleder i kontaktstedet kofoeds kælder mener at private herberger som blandt andet en varm seng tiltrækker udlændinge til danmark

er gratis overnatningsmuligheder blandt andet det er fra bt den

problematisk at vi har tilbud i danmark hvor der er sociale organisationer som jo faktisk siger til de andre sociale organisationer og private initiativer

tiltrække udenlandske hjemløse til danmark

endnu flere borgere fra eu lande til at komme og overnatte i forskellige herberger

vigtigt at vi prøver at lave en fælles indsats på eu niveau så vi kan forhindre

rent menneskeligt perspektiv synes er i orden at når der er minus fire fem grader udenfor og der står en borger

at fryse ihjel er det vel rimeligt at give personen lige det nødvendige

sted at være og måske noget at spise

som er meget udsatte og i mange tilfælde mere udsatte end de udenlandske hjemløse jo bliver presset af de udenlandske hjemløses tilstedeværelse i danmark

næsten i hvert fald fastholde det vi gør for at hjælpe udenlandske hjemløse i

og vel vidende at det har den konsekvens at de danske hjemløse som alt andet lige er mere udsatte jo faktisk bliver presset

holdning til det og vil socialdemokratiet set i lyset af at det jo er det der sker

skal bruges til det ved herre martin henriksen jo også godt som socialordfører men når det er sagt

grader udenfor og der står en borger

faktisk kan fryse ihjel

set ud fra et rent menneskeligt perspektiv er rimeligt at vi giver den her person et sted at være og noget at spise det må være udgangspunktet det andet er at

ligesom tiltrækker ulovlige borgere til danmark men men på den anden

skal der gøres en indsats og igen vil jeg gerne understrege at der er nogle initiativer vi kan

på eu niveau og det mener vi at vi skal prøve at arbejde mere målrettet efter

for dem selv og jeg mener heller ikke at det er til gavn for danmark og

til gavn for de danske hjemløse som alt andet lige

opfattelse desværre bliver presset af deres tilstedeværelse enhedslistens

give flere rettigheder til udenlandske hjemløse og hjælpe dem hjem på frivillig basis

umiddelbart lyde sympatisk men jeg tror bare at effekten af det vil være at det risikerer at tiltrække flere udenlandske hjemløse og måske også tiltrække kriminelle elementer til danmark og jeg vil bare advare imod at man tror at det her er løsningen på de problemer der er løsningen er en anden løsningen er noget af det som vi har diskuteret her i dag

har stillet spørgsmål til socialministeren om løsningen er selvfølgelig også at vi får bedre udvisningsregler så

som helt åbenlyst ikke er i stand til at forsørge sig selv fordi de er hjemløse

være bedre muligheder for at sende dem hjem og der skal også være bedre muligheder for at sende folk hjem hvis der er en stærk mistanke om at de tjener til dagen og vejen ved

en del af løsningen jeg mener også at grænsekontrol er en del af løsningen og jeg mener at vi generelt set skal kigge på de tilbud

som vi allerede har i dag også de tilskud vi giver til private initiativer som forsøger at hjælpe

rigtig koldt ved juletid og ved vintertid

men jeg beder bare om at vi snart også tænker os lidt om og ser at

det tiltrækker nye udenlandske hjemløse til danmark med den konsekvens at det går ud over de danske hjemløse

beslutningsforslag fremhæver noget meget vigtigt for er man ikke et menneske

man ikke er dansker kan man ikke blive syg sulten kold og træt hvis man ikke er dansker og kan man ikke dø af kulde når man ikke er dansker udenlandske hjemløse er overmennesker eller det skulle man i hvert fald tro med den måde vi behandler dem på her i danmark de kan åbenbart alt

på gaden i fem minusgraders frost de kan gå flere dage uden mad og søvn og ligesom supermand bliver de angiveligt aldrig syge for hvilken anden grund skulle der være til at et så velstillet land som danmark ikke vil hjælpe dem der er kommet

der er jo ikke tale om at forvandle danmark til europas varmestue som regeringen højst sandsynligt vil påpege her

de udenlandske hjemløse dør på

eksempelvis lægehjælp eller tag over hovedet når det er koldest det må simpelt hen aldrig blive en mulighed at dø på gaden i danmark hjemløshed er ikke for sjov

levemåde folk vælger ud fra en nationalromantisk forestilling om den frie vagabond

men selv de barskeste og farligste er også mennesker

derfor også modtagelige for kulde sult og træthed i sf er vi rigtig glade for at det her beslutningsforslag er kommet vi ønsker nemlig ikke at se flere hjemløse dø på gaden bare fordi de ikke kan fremvise et dansk pas vi har selv tidligere foreslået en overlevelsesgaranti netop fordi vi har et cirkulære på området

skal et par offentlige steder i de store byer åbne dørene

et offentligt drevet nødberedskab der vil tage ansvar for andre mennesker der har det værre end os i denne sal

tilknyttet frivillige og uddannet sundhedspersonale

mulighed for en madras at sove på og et måltid mad i maven derfor er enhedslistens

at ophæve det cirkulære klart det bedste bud vi skal derudover have en løsning på det her problem på eu plan

kun danmark der står med et stigende antal udenlandske hjemløse

går ind i en diskussion om den her situation og så hurtigt som muligt får løst den akutte situation således at udenlandske hjemløse kan modtage blot en minimal

nogle løsninger som er mulige på på eu niveau eller i eu regi sidst men ikke mindst skal vi have nogle udslusningssteder for de illegale hjemløse for selvfølgelig skal illegale hjemløse sendes hjem

aldrig været sat spørgsmålstegn ved men når de bliver sendt hjem skal det ske på en ordentlig og menneskelig måde og

den vil gøre for at finde en permanent løsning på problemet

har vi også iværksat en lang række tilbud og strategier for at imødegå

som udenlandske hjemløse gør massivt brug af

egne udsatte borgere

skal ikke løse hele europas

synes jeg jo er rigtig spændende og jeg har selv været ude at lufte den men mine tanker om et transitrum er ikke helt de samme tanker som

ligger i forslaget her fra enhedslisten mine tanker om et transitrum

man kommer fra derfor

jeg heller ikke støtte op om det forslag her

virkelig blive tale om fattigdomsturisme

udenlandsk hjemløs men man får ikke refusion for det udenlandske hjemløse er et stort problem og det er desværre også et stigende problem det er et problem

i forhold til udsatte borgere

integrationsministeren for vi skal finde en holdbar og varig løsning vi har set tilbuddene

forskellige private tilbud og vi har også støttet de tilbud for selvfølgelig skal folk ikke ligge og dø ude på gaderne og mig bekendt heller ikke nogen

været ude at snakke med nogle af dem og når vi har set dem i tv avisen så siger de det er så godt at være udenlandsk hjemløs i danmark for vi kan gå ind på værestederne og vi kan få tøj og sko og så videre den problematik er vi nødt til at tage hånd om jeg ser gerne en form for transitrum men ikke transitrum som dem enhedslisten

vores socialordfører kan ikke være her i dag og derfor skal jeg gøre rede for det radikale venstres holdning til

forslaget vi synes vi gerne vil være med til

sikre at der bliver taget bedre hånd om de udenlandske hjemløse som der jo er blevet flere og flere af i de seneste år

også enige med forslagsstillerne i at det er et problem som kræver samarbejde på tværs

landegrænserne hvad angår forslagets konkrete indhold

lave forsøg med et transitrum langt hen ad vejen

vi støtte op om den beskrivelse som fremgår af forslaget vi synes dog måske at det er lidt vidtgående hvis et transitrum også skal kunne udrede den hjemløses tilstand i forhold til ret til sociale ydelser i hjemlandet

herberger

fik annulleret deres tilskud hvis de modtog udenlandske hjemløse

det kun er sådan at de ikke kan få tilskud til udenlandske hjemløse

er altså ingen tvivl om at vi skal sikre at

borgere ligger og dør i kulden i danmark fordi de ikke får den hjælp de har brug for

lidt mere i tvivl om om vi skal

er her ulovligt

jo muligt at de ikke vil opsøge sådanne transitrum frivilligt men vi vil gerne gå ind i en drøftelse af det her og vi vil gerne være med til

løse det problem som skal løses for de udenlandske hjemløse det er folk i nød

og radikale som støtter intentionen i forslaget

jeg synes jo det er afgørende

ikke ønsker at der er mennesker der dør på gaden i danmark

vi jo nået et stykke vej det har også været godt med dem der

for at råbe højt det er jo det der har afstedkommet ændringen

der også er sat lidt penge af til at sikre at

at vi får sikret det men det er

ikke nok vi ønsker jo heller ikke at vi har et land hvor der sidder mange mennesker på gaden og tigger

folk går rundt og har det elendigt i vores land og derfor bliver vi nødt til at finde ud af hvad skal vi gøre mange har peget på at det er et eu problem og at der skal findes en løsning på eu plan det er vi alle sammen enige om

et kæmpeproblem at man efter omvæltningen i østeuropa

i en del af europa man lukkede dem ind i eu man åbnede for fri bevægelighed man åbnede for meningen er at man skal flytte rundt på arbejdskraften så man kan underbyde på løn og arbejdsvilkår og få presset lønningerne ned men man gjorde intet for at finde ud af hvad gør vi så med de mennesker der flytter rundt hvis de ikke er i arbejde hvordan sikrer vi at vi faktisk tager hånd om dem hvad gør vi med de enorme forskelle der er

får løftet levestandarden altså den langsigtede løsning er selvfølgelig at vi får løftet levestandarden så folk ikke flytter til andre lande i håb om at de kan tjene mere på at sidde og tigge der eller få et eller andet

kan få i deres hjemland hvor det ofte er umuligt at få et arbejde men indtil vi får den langsigtede løsning igennem og det kan jo godt tage mange år

og fordi det er det som man der kan se ville kunne være en god mulighed for at kunne gøre noget

det hjælper ikke noget at man bare kører dem ned til grænsen og sætter dem af der og

siger så kan du selv finde hjem og klare dig selv så kommer der bare nye eller folk kommer tilbage derfor er ideen at

eller på herberger eller andre steder så kan man

i transitrummet hjælper man med at finde ud af

har et samarbejde med nogle organisationer i hjemlandet så man kan sikre at de ikke bare kommer tilbage for så at blive sendt af sted igen men at de faktisk kommer tilbage med nogle muligheder for at indgå i noget arbejde i forskellige projekter eller andet i wien har man i flere år haft et børnehjem

at de her børn ikke bare bliver sendt ud af landet

så ender på gaden dér eller bliver handlet igen men at de faktisk kommer tilbage

bagmændene ved at

så tager hånd om barnet og får det hen på det børnehjem hvor man tager sig af det

fra gademedarbejderes side og fra borgere i almindelighed

jeg har meget svært ved at se hvorfor kriminelle skulle have en interesse i

være i et transitrum hvor formålet er at man skal tilbage til sit hjemland hvis det de kriminelle skulle være kommet hertil for var at lave kriminalitet det er jo lidt svært hvis man sidder inde i et transitrum tværtimod tror vi faktisk på at det kan hjælpe til at modvirke det

kan komme tilbage og få en anden tilværelse

hvis det viser sig at man er blevet handlet hertil

få noget afklaring af den situation og og kan få udredt om man

jeg forstod ikke helt den konservative ordførers problem i forhold til transitrummet jeg kunne forstå at den konservative ordfører mener at man kun må være der én nat det er jo ret svært fordi det kræver

der så er nogle medarbejdere der kan arbejde ekstremt hurtigt med at finde ud af hvor det er man kommer fra

få bestilt nogle billetter og andet hvis ikke meningen er at folk bare skal køres til grænsen og slippes løs i tyskland eller sverige men at man faktisk skal have dem tilbage til deres hjemland

vil altså kræve nogle flere dage og dermed også nogle flere overnatninger så derfor er vores ønske at folk skal hjem så hurtigt det kan lade sig gøre det er ikke meningen at det skal være et sted hvor man kan bo i lang tid i danmark mens man arbejder eller andet det er meningen at man kommer der med henblik på at blive sendt tilbage til det land man kom fra men med noget man bliver sendt tilbage til og det er det som

afbøde problemerne indtil man får gennemført den langsigtede løsning noget helt andet er så at vi

de mange der bliver hentet hertil af arbejdsgivere og får arbejde

burde sikre at arbejdsgiverne tager ordentligt hånd om dem altså når vi oplever at

indlogeret i store fabrikshaller hvor de kan sove

skal have i danmark derfor burde man jo også tage fat i de arbejdsgivere der hiver folk hertil på den måde og sørge for at

får en ordentlig behandling det er jo ikke meningen at disse mennesker skal fylde op på herberger eller andet det er meningen at arbejdsgiverne skal sørge for at der er en ordentlig indkvartering til dem eller skal sørge for at betale dem en ordentlig løn så de selv kan finde en ordentlig indkvartering og det er noget af det vi gerne vil opnå ved at sikre en ordentlig indsats mod social dumpning som vi også tror vil kunne afhjælpe en del af det her problem men

glad for opbakningen fra sf og fra radikale og jeg håber at vi kan arbejde videre med hvordan vi så kan gøre det rent praktisk jeg håber også det kan lykkes os at overbevise socialdemokraterne om at det altså er et problem som vi er nødt til at gøre noget ved og som vi ikke bare kan afvente at eu finder en løsning på og at man vil være åben over for den løsning som københavns kommune foreslår

er mange udenlandske hjemløse der ligger og dør i danmark

på grund af kulde og så vil jeg gerne henvise til en artikel på drs hjemmeside

klokken

og der står i artiklen den britiske radiostation bbc beklager nu en fejl i en udsendelse om danmark og

undskyld sproget hævder værten

formanden for rådet for socialt udsatte jan sjursen og jeg citerer jeg beklager at vi har været med til at viderebringe nogle informationer der ikke er helt korrekte og det synes jeg også er ærgerligt for debatten som sådan så det

vi er nået frem til i danmark derfor støtter man nu også at der er nødherberger og man har sikret at

de almindelige herberger også gerne må tage udenlandske borgere ind og ikke er tvunget til at afvise dem i døren jeg synes

i høj grad på grund af de mange mennesker der de sidste par vintre har gjort en stor indsats

af folketingets hjemmeside og skal i øvrigt henvise til ugeplanen der fremgår af folketingets hjemmeside